vi skal gennemføre de ærinder vi har med det offentlige det er sådan at fire millioner danskere har nemid og ni og firs procent af danskerne modtager i dag post

der ligger til grund for spørgsmålet her mener hovedparten af danskerne jo at digitaliseringen har gjort kontakten til det offentlige nemmere og det synes jeg er ganske flot det vidner for mig om at vi er på vej i den rigtige retning og at mange danskere allerede mærker fordelene ved digitaliseringen målingen viser også at der selvfølgelig er plads til forbedringer der er tre og tredive procent af danskerne der siger at digitaliseringen ikke har gjort kontakten til det offentlige nemmere men i mine ører er det ikke det samme som at de giver udtryk for at det er blevet vanskeligere

tusind og femten og den blev gennemført blandt

seks og tres danskere viser at tre og halvfjerds procent af danskerne er positive over for at anvende offentlige services på nettet

er negative så uanset hvilken undersøgelse man kigger på mener jeg det er vigtigt at vi anerkender at det er en stor forandring vi har gennemført med overgangen til digital kommunikation men også at danskerne i vidt omfang har taget digitaliseringen til sig og gjort det med god grund digitaliseringen er et stærkt værktøj det frigør ressourcer der kan bruges til bedre kernevelfærd

sektor skal hele tiden have øje for hvordan vi kan gøre det bedre og vi arbejder løbende tæt sammen med relevante myndigheder for at sikre at de it løsninger der tilbydes

brugervenlige og at reglerne på området administreres hensigtsmæssigt så borgerne oplever at det offentlige giver en god service digitalt eller ej opgaven med at sikre at det fortsat er sådan at vi får øget brugervenlighed og mere værdiskabelse i den offentlige

vil udgøre et meget vigtigt element i den nye fælles offentlige digitaliseringsstrategi der arbejdes på i

næppe kalde det en overgangsfase

at den manglende fysiske kontakt gør det mere utrygt når de skal have klaret vigtige sager og der kan også

som klares af det offentlige at systemet ikke har et menneskeligt ansigt kan samtidig gøre at borgerne ikke føler sig hørt

i fællesmail med ringe mulighed for

borgerne at de på grund af den manglende personlige

at alle er med det er ikke nok at

her har vi en situation hvor det er vigtigt at alle

respondenterne føler sig mere utrygge eller udtrykker en utilfredshed ved

have fysisk kontakt der er blot et mindretal der udtrykker at de ikke har oplevet egentlige forbedringer

rent logisk noget andet endelig vil jeg sige at

det er et af de meget vigtige fokuspunkter i den nye fællesoffentlige

nødig være sådan at det er blevet sværere at komme i kontakt med det offentlige end det var før eksempelvis fordi

borger ikke kan få kontakt med jens jensen fra kommunen men har kontakt med en

spørge hvad agter ministeren at gøre for at undgå

som en bureaukratisk løsning der tilgodeser administrationen

er det her jo en lettere måde at gøre tingene på blandt andet får mange

hen adgang til den digitale postkasse deres ældre pårørende ikke måtte kunne betjene og det er da nemmere end at skulle rode sin gamle mors

vi har og på den anden side sikre at

integrere og håndtere hele integrationsindsatsen ude i landets kommuner og lokalt i mine øjne er der en grundlæggende forskel på om man flygter fordi man er individuelt forfulgt eller man flygter fra områder hvor der er uroligheder eksempelvis en borgerkrig altså omstændigheder der forhåbentlig ændrer sig sådan at ens beskyttelsesbehov

tror det er vigtigt at få sagt at der ikke er nogen der flygter for sjov

når der er så store flygtningeudfordringer som der er på verdensplan så

vi har strammet asylreglerne og de skal sikre at de flygtninge der har et mere midlertidigt beskyttelsesbehov lettere kan vende hjem når forholdene tillader det

midlertidig beskyttelsesstatus og for det andet at asylansøgere der får en midlertidig beskyttelsesstatus må vente et år med familiesammenføring

for det tredje har vi gjort det lettere at inddrage opholdstilladelser så det sikres at flygtninge kan vende hjem når situationen i hjemlandet muliggør det vi er jo som politikere

det højeste antal asylansøgere siden anden verdenskrig og det smitter jo af

sige at den stramning der er lavet af asylreglerne er mere end bare en reaktion på den aktuelle ulykkelige situation vi ser i mellemøsten for med de nye regler lægger vi op til at arbejde med midlertidighed på udlændingeområdet på en anden måde end vi har gjort det tidligere og det synes jeg er både fornuftigt og rimeligt vi har indført fleksible asylregler der svarer til den enkelte flygtnings beskyttelsesbehov

sådan at vi gør det nemmere at sende folk hjem når de ikke længere har behov

regler hverken udvider eller indskrænker kravene for at opnå beskyttelse i danmark og hvis ministeren har brug for hjælp til

gerne når jeg nu har mere taletid og det handler

at regeringen

man har strammet reglerne

hvis man spørger den socialdemokratiske ordfører fru maja

kan få asyl i danmark og det kan jeg bare ikke rigtig få til at harmonere med det svar ministeren har givet under ministeransvar

vi behandlede lovforslaget hvor ministeren ministeren helt klart siger at man hverken udvider eller indskrænker kravene for at opnå beskyttelse i danmark det vil sige

kunne få beskyttelse før og efter og de krav der

den socialdemokratiske ordfører siger i

det så en relevant politisk debat er det ikke bare mudderkastning

kommer færre eller flere asylansøgere til danmark og der siger vi i venstre at vi ønsker

helt ærlige omkring hvad man vil gøre og hvad man har gjort for eksempel siger

betydningen af det lovforslag l to og halvfjerds

og der synes jeg da at justitsministeren her i dag skylder offentligheden

svaret under ministeransvar nemlig at det ikke betyder noget det er hverken udvidet eller indskrænket eller er det det fru maja panduro siger nemlig at man har strammet kravene til

det duer da ikke at vi kan have en ting der bliver sagt under ministeransvar og så noget andet når man står foran et rullende tv kamera det er ikke ærligt justitsminister

vi skal passe på med at opstille så strenge krav til den almindelige dialog at man

som almindeligt folketingsmedlem altid skal kunne sige præcis det

en minister siger jeg tror ordføreren har har ment det samme men må jeg ikke lige når jeg nu har muligheden spørge venstre når man siger at man gerne vil begrænse antallet af asylansøgere til danmark og

jo godt ved hvilke internationale forpligtelser der gælder det vi kalder konventionsflygtninge

det har ministeren ikke gjort i sin ministertid og jeg tror det handler om at

det handler jo grundlæggende om at regeringen

er et problem med mange asylansøgere men at den lovgivning man vedtager ikke gør noget ved det reglerne

det hverken udvider eller indskrænker kravene for at opnå beskyttelse

at justitsministeren sætter

den politiske ordfører fru maja panduro på plads og siger

mønster omkring den politiske ordfører for socialdemokraterne og

regeringen siger ét under ministeransvar

politisk ordfører som i den offentlige debat i realiteten siger noget helt andet

enig i at hvis der er en

at man siger ét i de svar man giver til folketingets medlemmer og så i den offentlige debat

man kan lade være med at stramme det er jo en uhyre kompleks situation vi befinder os i

korstog igennem mellemøsten slår mennesker ihjel voldtager

ønsker at indføre et kalifat som mange mennesker heldigvis vælger fra og derfor flygter ja så er vi i en situation hvor mange mennesker har behov for beskyttelse omvendt skal vi også kunne klare opgaven i danmark og det er det balancepunkt vi skal vi skal finde og efterstræbe og i virkeligheden er det jo den diskussion der er den interessante hvor er det balancepunkt og hvordan hjælper vi så

den balance som ministeren selv nævner men netop derfor er det vel væsentligt at vi har et fælles grundlag at diskutere på altså at man ikke siger ét i et svar til folketinget

fra ministrene fra ministrene er ministeren ikke enig i at det også er væsentligt

sammenhænge derved skulle der jo gerne være etableret både det vidensgrundlag og det faktuelle grundlag der skal til for at vi kan have diskussionen men alt det ændrer jo ikke på at det vi nok i fællesskab skal passe på med

danskerne er at der er nogen lette løsninger på en problemstilling der er så væsentlig i sin karakter og i sin natur fordi vi har at gøre med mennesker der er på flugt fra en terrororganisation vi i øvrigt selv gør alt hvad vi kan

her lovforslag så har betydet og der er altså forskel på det ministeren siger her i folketingssalen

bare en ærlighed og det ærlige svar er at regeringen

med med den her stramning man har hverken indskrænket eller udvidet kravene til at opnå beskyttelse i danmark og det forstår vi

vores internationale forpligtelser men mon ikke også de fleste vil mene at det følger af vores menneskelige forpligtelser at hvis borgere er individuelt forfulgt

nyde beskyttelse i vores land så er der en anden gruppe flygtninge som har et mere midlertidigt beskyttelsesbehov de bestemmelser har der ikke været tidligere i vores lovgivning de er indført nu

har sagt mange gange det er grundlæggende ikke muligt at forudse udviklingen i antallet af asylansøgere heller ikke sammensætningen det skyldes selvfølgelig at der er en lang række faktorer der kan påvirke det og at vi i bund og grund

kan forudse hvilke faktorer der spiller ind i forhold til hinanden derfor har jeg konsekvent afholdt mig fra

hvor mange asylansøgere der vil blive omfattet af de nye regler

på skrift bedt om oplysninger om hvor mange personer der indtil nu er blevet omfattet af den nye midlertidige beskyttelsestatus udlændingestyrelsen har oplyst at styrelsen i perioden fra den tyvende februar til den niende april i indeværende år har meddelt i alt

hundrede og seks opholdstilladelser efter udlændingelovens § syvende og de fordeler sig sådan at

ni og halvtreds asylansøgere har opnået midlertidig beskyttelse af de ni og halvtreds personer der blev meddelt midlertidig beskyttelsesstatus var seks og tyve syriske statsborgere og tre og tredive statsløse de ni og halvtreds personer svarer til fire procent af det samlede antal asylansøgere som i perioden er meddelt opholdstilladelse og til cirka tre og tyve procent af de i alt to hundrede og fem og halvtreds asylansøgere fra syrien og statsløse som er meddelt beskyttelsesstatus efter § syv stykke to eller

men det vi i hvert fald kan sige er at vi kan konstatere at antallet af registrerede asylansøgere er faldet meget betydeligt siden regeringen offentliggjorde stramningen af asylreglerne i september for siden antallet af asylansøgere toppede tilbage i september to tusind og fjorten med tre tusind

hundrede og halvtreds asylansøgere er antallet faldet til fire hundrede og fyrre i og femten svarende til et fald på cirka seks og firs

har givet indtryk af at vi strammer reglerne det har ministeren

jeg tror sågar at regeringen har indrykket store busannoncer om at man strammer reglerne og stiller flere krav til indvandrere og har givet indtryk af at nu løser man op

vi sagde at det stemmer vi for fordi det

det svar er jo hvis jeg

er omfattet det er sådan omkring tre en halv fire procent så regeringens stramning af

rammer så tre en halv

det synes jeg ikke er voldsomt imponerende det bekræfter mig i hvert fald i at det vi i venstre sagde da vi lovforslaget nemlig

helt afgørende punkt i sin asylpolitik og nu fører valgkamp på

kan bekræfte at det kun er tre en halv fire procent af de ansøgninger der er behandlet nu som har

fordi vi jo som vi har diskuteret i folketingssalen tidligere godt ved

menneskesmuglere som arbejder ude på det internationale marked er opmærksomme på hvilke diskussioner der er i de

er jo et et ret må man sige stort fald i indrejsetallet

bare skal med for at have

stramning man har har indført kan modsvares af den kæmpemæssige kampagne som socialdemokraterne

i i det københavnske bybillede

givet indtryk af at man her har haft at gøre med en voldsom stramning synes ministeren at ni og halvtreds

kan bære den kæmpemæssige kampagne som socialdemokraterne har kørende

omfattet af de nye regler og som det ser ud lige nu

individuelt forfulgte derfor kan man jo regne ud at det tal ikke vil ændre sig meget

samtidig vigtigt at sige at lige nu ser vi først og fremmest mange asylansøgere fra syrien hvoraf mange er individuelt forfulgte fordi de er militærnægtere men reglerne her skal gælde på asylområdet i det hele taget og hvis man

hvor forholdene ændrede sig på en sådan måde at man

set godt kunne sende folk tilbage men da havde vi ikke en lovgivning der skabte rammerne for at det kunne lade sig gøre derfor skulle de her regler jo

set også gerne have en en effekt både hvad angår indrejsetallet det er svært at konkludere på det men også i forhold til fremtidige asylsituationer derfor skal man nok passe på med ikke kun at måle det i den aktuelle situation

i fremtiden ville stille nogle større krav

vores arbejdsmarked jeg tror det er uhyre vigtigt

er for en politik vi fører når folk så er her og der vil jeg da langt hellere have at flygtninge bidrager og går på arbejde

regeringens stort anlagte stramning omkring midlertidig beskyttelse så har haft den ønskede effekt og der vil jeg kvittere for at ministeren har sagt at omkring fire

altså ni og halvtreds ud af seksten hundrede og seks er blevet berørt og at man tilsyneladende ikke kan spore et fald i indrejsetallet

det asylstrammerfatamorgana man har stillet op er nok til at begrænse den asyltilstrømning til danmark som i to tusind og femten kommer til at koste danske borgere

at forholde sig til udviklingen både hvad angår opholdsgrundlag men selvfølgelig også i forhold til indrejsetallet hvor man jo altså kan konstatere at der er et stort fald i danmark også sammenlignet med vores nabolande jeg har det sådan med asylreglerne at dem skal vi hele tiden have et kritisk øje på og jeg afviser bestemt ikke at der også i fremtiden vil være behov for ændringer men det her er altså det der

tak

i kølvandet på terrorangrebet i københavn

side har fremsat et aktstykke hvor vi ønsker folketingets opbakning til to ting for det første at

flere penge til at sikre vores jødiske mindretals sikkerhed og tryghed i hverdagen omkring vores jødiske lokaliteter og for det andet at der bliver afsat flere penge både til vores efterretningstjeneste og til politiets almindelige beredskab oppositionen i folketinget kan ikke finde ud af at få stemt for det aktstykke man forsinker processen og

have debatten i folketingssalen og alt imens man foretager den form for julelege her på christiansborg går tiden og dansk politi mangler de penge som vi kunne afsætte i fællesskab derfor vil min opfordring

spændende med en diskussion om dansk politi i kølvandet på terrorangrebet

lad os nu få afsat de penge så dansk politi kan fortsætte det høje beredskab

borgere rundtomkring i landet kan jo godt undre sig over at politistationerne i øjeblikket bliver tømt for folk

at der skal være politi i københavn i den forbindelse selvfølgelig skal der det det er helt nødvendigt men spørgsmålet er bare hvad gør vi for at undgå at det går ud over det øvrige politi

som jo lider under at man mangler folk altså det eneste som jeg har forstået det ikke rykker ved

er antallet af fotovogne de nye fotovogne de fungerer stadig væk rundtomkring i landet men det er sådan at man nedlægger indbrudsgrupper altså nogle der prøver på at optrevle kriminelle

man har færre betjente til

justitsministeren hvor mange betjente har man egentlig flyttet fra de sjællandske politikredse og fyn til københavn i den her forbindelse

den situation vi har og hvad vil regeringen gøre for at sikre at man får lappet de huller det jo selvfølgelig giver udeomkring i politikredsene i forhold til det arbejde jeg nævner altså opklaring af indbrud hjælp ved voldsforbrydelser

bliver udsat for vold i det daglige

synes jeg er vigtige spørgsmål som jeg egentlig forventer at justitsministeren kan svare på her i folketinget for det tror jeg

politi så vi kan klare den store opgave

så skal man stemme for det aktstykke det er det korte svar og det

gerne opfordre dansk folkeparti til at få gjort hurtigst muligt sådan at vi kan få frigjort ressourcerne

til aktstykket om der er penge nok men det her spørgsmål jeg stiller handler jo i virkeligheden om noget helt andet nemlig

hvad gør man for at hjælpe borgerne rundtomkring i de politikredse der må afgive betjente til københavn det skal jo ske uanset hvad og det er der jeg spørger justitsministeren

politifolk og har gjort det i en periode at ja det vil have

politisk er at afbøde de konsekvenser og sikre at det i videst muligt omfang ikke går ud over andre politiopgaver hvad angår udlændingekontrol narkokriminalitet bandekriminalitet og overtrædelser af færdselslovgivningen men forudsætningen for at vi kan komme i gang med det arbejde er at der bliver afsat flere penge til dansk politi her og nu derfor er spørgsmålet enkelt vil dansk folkeparti virkelig stemme imod at der bliver afsat flere penge til dansk politi det svar synes jeg man skylder danskerne her

niveauet skal ligge vi vil gerne give flere penge og regeringen vil ikke give så mange penge og det er så det men det jeg spørger om og det der er relevant synes jeg

er hvad gør vi i forhold til de frustrerede borgere der oplever at man ude lokalt i politikredsene i øjeblikket har tømt kontorerne for politifolk med henblik på at

der skal laves ting i københavn hvad gør justitsministeren vil man for eksempel

servicecentrene hvor der i dag sidder politifolk og laver kontorarbejde det kan man jo godt gøre fra den ene dag til den anden det var jo et bud eller kunne man lade nogle af de politielever

er under uddannelse tage lidt mere fra eller vil man tage flere ind på politiskolen det fortæller justitsministeren

svar vi ønsker os og så kan justitsministeren

er jo først og fremmest at sikre i det omfang vi overhovedet kan det at der ikke kommer et nyt terrorangreb derfor har vi behov for et fortsat forhøjet beredskab

sådan at dansk politi kan løse så mange af de politiopgaver man

ressourcer og det er mig aldeles ubegribeligt at dansk folkeparti som siger alle de rigtige ting vælger ikke at stemme det aktstykke igennem sådan at det jødiske mindretal i danmark kan blive beskyttet bedre

i danmark hvilket simpelt hen er decideret usandt i to tusind og fjorten havde vi ikke bare en god høst af byg mange bryggere har kaldt det den bedste i hundrede år og der bliver brygget øl i danmark på dansk

det kan ikke betale sig for os at hente byggen i frankrig og det giver heller ingen mening fordi der er så meget byg i danmark

spørgerens formandskab blev hældt af brættet og måtte indrømme

det er helt urimeligt at de stramme danske gødningsregler betyder

vanskeligere at producere dansk øl på danske kornprodukter

på danske kornprodukter jeg siger bare at det bliver

og en meget vigtig del af danmarks

både økonomisk og kulturelt kvaliteten af høstens udbytte varierer naturligvis fra år til år men det er dokumenteret at der er sket et

og på sigt har det konsekvenser for produktionen af god malt som skal bruges til øl altså på sigt har det betydning

det ikke er sådan at det bare handler om at proteinindholdet skal være så højt som muligt tværtimod skal proteinindholdet ligge inden for et bestemt interval det må heller ikke være for højt men faktum er at det faktisk går rigtig

at op imod firs procent af deres hvede

vand jo ikke at løbe op ad væggen vand løber ned ad væggen altså vi har god kvalitet af korn til at brygge øl af i danmark og vi eksporterer endda noget

beløb er trehundrede og treogtredivetusindtrehundrede og fem kroner per år svarende til

femhundrede og femogtyve kroner månedligt i kontanthjælp boligsikring børne og ungeydelse med videre

og femten kroner svarende til syvogtredivetusinde

i to tusind og fjorten modtage firehundrede og fireoghalvtredstusindtohundrede og femten kroner årligt i kontanthjælp børne og ungeydelse boligsikring og tilskud til daginstitution i

særlig lav introduktionsydelse til nyankomne det betød at en flygtningefamilie med tre børn hvor begge forældre var på kontanthjælp samlet kunne modtage trehundrede og treogtredivetusindtrehundrede og fem kroner

de titusind kroner er opgjort før skat men som spørgeren ved betaler man jo skat i danmark så uden at vide det vil jeg tro at fru maja panduro har forsøgt at forklare det nemlig at den pågældende flygtningefamilie selvfølgelig også

fald efter min opfattelse tre grunde til

for det første fordi vi ved at vilkår betyder noget

har man gunstigere økonomiske vilkår

naturligt søge mod den danske grænse

asylansøger så derfor har det selvfølgelig en betydning for tilstrømningen for det andet

at tilskyndelse til at arbejde også har noget at gøre med

og der vil det jo alt andet lige være sådan at jo højere ydelser man får

kan man egentlig også synes jeg godt stille sig selv det helt grundlæggende spørgsmål er det

man den samme kontanthjælpsydelse som mennesker der har boet her hele deres liv jeg synes i hvert fald godt man kan

et alvorligt spørgsmålstegn ved det men mit spørgsmål

ministeren så er enig i

for socialdemokraterne taler imod bedre vidende når hun rejser rundt i det politiske landskab og siger

hvis vi går et halvt spadestik ned i substansen

synes jeg egentlig det kunne være interessant at få ministeren til at sige noget om hvorvidt ministeren mener at

kan have betydning for hvorvidt danmark er et mere eller et mindre attraktivt land at søge til som asylansøger

at kontanthjælpsloftet

når de har brug for det

trygheden i vores velfærdssamfund som vi alle sammen som borgere nyder godt af det er en tryghed som man kan skalte og valte med hvis man for eksempel begynder

tale om at man skal have brugerbetaling

er spørgsmålet så også om et konkret tilfælde for en borger i midtjylland og det fornemmer jeg som som

den konkrete sag fra medierne fra den omtale som der har været generelt

må man jo sige at det her er regionernes ansvar

vil politiet viderestille henvendelsen vedrørende sygdom til regionens vagtcentral og her vil man foretage en konkret sundhedsfaglig vurdering af behovet for hjælp hos den enkelte borger som henvender sig

men det er altså en konkret sundhedsfaglig vurdering hvilken hjælp der i det konkrete tilfælde er behov for og derfor er det ikke muligt for mig at vurdere hvorvidt den person som spørgsmålet refererer til

som cowi har foretaget også vist

patientombuddet om at lave en handlingsplan som indeholder initiativer som kan nedbringe sagsbehandlingstiderne i forhold til

er det for mig oplyst at patientombuddet som hovedregel relativt hurtigt afklarer om en sag kan behandles eller ej her skal patientombuddet tage stilling til om klageren er klageberettiget

og om sagen måtte være forældet patientombuddet har over for ministeriet oplyst at der

sagsbehandlingstid på fem og tyve dage til at foretage de her indledende sagsskridt jeg tror ikke det er hensigtsmæssigt at komme med bud på hvad sagsbehandlingstiden præcis bør være hvorfor ikke det det er fordi sagsbehandlingstiden jo skal afhænge og vil afhænge af sagens kompleksitet sådan må det jo være men når jeg har bedt patientombuddet om

sagsbehandlingstiderne generelt er for høje jeg mener

det er væsentligt i den her sammenhæng at der opstilles og arbejdes efter mål som både er ambitiøse under hensyn til at lange sagsbehandlingstider kan være en belastning for patienterne kan være en belastning for sundhedspersonerne kan være en belastning for de pårørende

realistiske så der også tages højde for at

det skal gå stærkt jo ikke skal ske på bekostning af kvaliteten i den sagsbehandling som

der skal tages i brug noget af det

gennemføres frem til maj to tusind og femten

for nogle arbejdsgange der er i forbindelse med en sag så man kan

er der kan ændres på så vi kan bringe sagsbehandlingstiden

godt understrege at jeg synes det er vigtigt at vi får skabt klarhed om de lovgivningsmæssige rammer for forskellige former for crowdfunding i danmark

også vigtigt at vi får set på om der er barrierer for crowdfunding i danmark og at vi får gjort noget ved de eventuelle barrierer jeg forventer at analysen kan

inden for kort tid

derfor følge op på eventuelle anbefalinger til fremme

kompliceret stof som man ikke fra dag til dag

der interesserer sig for det her og de meddeler

set kun ministerens embedsfolk vi mangler

de amerikanske myndigheder offentliggjorde i begyndelsen af april en vejledning der nu betyder at man detailmæssigt altså enkeltpersonmæssigt kan investere i aktiecrowdfunding og i storbritannien har man kunnet gøre det i godt og vel et år

vil jeg være utrolig tilfreds og så håber jeg blot at ministeren måske kan

blive færdige så hurtigt det nu lade

udfordringerne synes snarere at være et begrænset kendskab til de gældende regler og til crowdfunding

derfor vil vi igangsætte en oplysningsindsats med inddragelse af relevante organisationer

jeg vil endvidere henvise til at skat har offentliggjort en vejledning vedrørende de skattemæssige regler for crowdfunding som er tilgængelig på deres hjemmeside så har jeg endelig i sidste uge tilkendegivet at jeg er positiv over for at udvide vækstkautionsordningen i vækstfonden til også

vigtigt at være opmærksom på at den ordning der findes for bankerne ikke kan kopieres direkte over til crowdfundingplatformene

nævnte arbejde er færdiggjort vil vi følge op herpå med henblik på igen at understøtte hele

næsten atten milliard dollar i forbindelse med crowdfunding

har egentlig også identificeret flere danske virksomheder der har benyttet

også mange andre at at vi rykker

ikke noget vi har vi har gjort tidligere det er ikke noget jeg er opdraget med og det

ikke noget ministeren er er opdraget med og derfor

ligger der en fælles politisk opgave tror jeg i at vi sammen anbefaler danskerne at det her kan man også gøre

oplysningskampagne og det håber jeg naturligvis

nogen tanker om i hvor høj grad fremtidig finansiering af virksomheder kan komme fra crowdfunding

nogen ambitioner på området eller er det for tidligt

af en frisørsalon et sted i afrika

om for eksempel billetprisnedsættelser skulle holdes op mod den økonomiske ramme efterfølgende har færgeaftalen affødt utilfredshed

forskellige grupperinger foreninger og

og jeg har også noteret mig at utilfredsheden i høj grad centrerer sig om et ønske om at der fortsat bør være en erstatningsfærge

er en sag som jeg meget gerne vil være med til at løse det er derfor jeg har sagt

i dag at der kommer en etape to i forhandlingerne om den fremtidige færgebetjening jeg har desuden sagt at forudsætningen for det jo blandt andet er at vi ved i hvilket omfang forligskredsen bag aftalen om en vækstpakke beslutter sig for at tilgodese bornholm når de udmønter de resterende midler i vækstpakken

økonomi og indenrigsministeren og regeringen vil bakke op om at der prioriteres midler til bornholm i den forbindelse jeg vil indkalde forligskredsen til en fornyet drøftelse af færgeforliget så snart der er en afklaring af muligheden for at opnå ekstra midler til bornholm og dermed et grundlag for reelt at drøfte hvordan vi kan styrke forliget

det giver selvfølgelig også bekymring på bornholm at man kan se frem til et kommende forlig uden

erstatningsfærgen således at ministeren kan indkalde forligskredsen jeg kan høre at ministeren er slået ind på sporet og det er der selvfølgelig stor glæde

forligskredsen den nærmeste fremtid er simpelt hen ikke godt nok minister er det om et halvt år eller er det om en måned eller hvornår forventer ministeren at indkalde

forbedret det eksisterende forlig med en etape to som

skal lægges ovenpå der er rigtig mange partier

med ekstra midler jeg tror der skal ekstra midler til og det er min opgave at finde dem

kan findes og venstre vil gå meget langt for at sikre den her reservekapacitet så det kan ministeren godt tage med tilbage det var jo den ene ting det som udestod i forliget den anden ting er at

med forliget nedlægges

københavns hovedbanegård i forligskredsen er vi blevet enige om at der skulle man lave en aftale med det svenske selskab som hedder på rigtig svensk pågatåget hvordan går det med de forhandlinger kan vi

på det forligskredsmøde som ministeren stiller

sig gøre at finde den her løsning

jeg må sige at mit ambitionsniveau er højt og jeg synes

billetprisen det er noget som i den grad vil kunne tiltrække turister

togmæssige ja selvfølgelig vil der være en status for det

på de steder det nu sker men jeg kan bare sige at

muligheder for at forbedre det på de områder hvor bornholmerne har

og rejst helt berettiget kritik og krav om at få det forbedret

hele regeringen arbejder på højtryk for

også bekymrede for hvor lang frist de får

så man kan jo ikke indrette sin trykkerivirksomhed fra den ene dag til den anden på en indførelse af reklameafgiften den usikkerhed

gør jo at virksomhederne har vanskeligt

investeringer skal de blive i danmark skal de rykke ud skal de drosle ned skal de helt lukke altså det er en meget vanskelig situation

skatteministeren stiller de pågældende virksomheder

man ikke har fået afsluttet de forhandlinger på nuværende tidspunkt

at virksomhederne vil få tid til at indrette sig det synes jeg er positivt

en tidligere skatteminister har sagt at virksomhederne vil få en frist på seks måneder fra afgiften

blevet offentliggjort i lovtidende men jeg hørte ministeren

man i givet fald give virksomhederne til at indrette sig hvis man ender med at indføre reklameafgiften hvad

håber på man ikke gør jeg håber på at den ikke bliver

hvad skal vi sige spille sorteper videre

skatteminister der måtte sidde efter et valg sådan

kommer en afklaring i forligskredsen jeg vil da gerne

snyder udsætter lovlydige virksomheder for unfair konkurrence derfor er det vigtigt at skat sætter ind mod illegal import og ulovlig handel med slik og andre punktafgiftspligtige varer ligesom overtrædelser efterfølgende skal straffes så alle konkurrerer på ens vilkår så et klart nej herfra til det principielle spørgsmål om hvorvidt det er tilfredsstillende hvis butikker skulle lukke som følge af unfair konkurrence fra illegal handel erfaringen fra skats indsatsprojekter er at at der er noget at komme efter på dette område hvilket stemmer overens med de udtalelser

er fra direktøren for branchen og som spørgeren henviser til når det er sagt mener jeg ikke at de løsningsforslag der har været fremme i debatten udgør reelle løsninger nemlig at en ændring af afgiftsniveauet eller stramning af sanktionerne i lovgivningen skulle kunne løse problemet med et snuptag for det første sikrer afgifterne et provenu til statskassen som ved en sænkelse af afgifterne skal finansieres andetsteds fra derudover har afgifterne det formål

generelt at købe lidt mindre chokolade slik og andre varer med

en selvstændig sundhedspolitisk pointe

den unddragne afgift og endda potentiel frihedsstraf og disse redskaber skal anvendes løsningen skal altså findes gennem skats indsatsarbejde og netop indsatsen mod ulovlig handel med slik er da også et af skats fokusområder her i to tusind og femten skat vil blandt andet styrke indsatsen på området

det betyder jo at det er forholdsvis nemt at

slik i lande hvor der ikke er

et afgiftsniveau som det danske det svenske afgiftsniveau er også langt lavere end det danske så det er altså forholdsvis nemt

i lande hvor afgifterne er langt langt lavere end i danmark

det slik der bliver købt i sverige og i tyskland og som bliver solgt videre i danmark illegalt giver jo ikke noget provenu til statskassen

slikbutikker i københavnsområdet hvor jeg selv færdes

fra resten af europa ville det det være korrekt men når der er de forskellige

er det ikke korrekt det medfører ikke merprovenu og det medfører ikke mindre forbrug

men nævner så kontrolindsatsen og omtaler her muligheden

for frihedsstraffe hvor mange

hvad ligger straffene på det noget som

som spørgeren rigtigt siger

ganske mange af de her butikker og der er også nogle af dem hvor man i sandhed kan undre sig over

fra og det er relativt velorganiseret som jeg kan forstå derfor er det mest interessante at gå efter

deres omsætning falder og vi andre kan se at stort set hver gang der er et tomt butikslokale åbner der en

et prisniveau som er så lavt at det ikke kan lade sig gøre at sælge med fortjeneste

de straffesager har jeg ikke de konkrete

endnu for to tusind og fjorten men der kan både blive tale om frihedsstraf og bøder

også indebar en mindre efterbetaling

skal de regne med hvornår kommer der en effekt af den indsats som skatteministeren beskriver og som skatteministeren gerne vil have lov til at fortsætte efter valget jeg må

også prioriterer de ressourcer man så bruger i kontrollen altså så man går mere systematisk

til værks når man for eksempel kontrollerer nogle af de her virksomheder der har

er optimeret i indeværende år og jeg håber at man også vil kunne se